titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

at udtale sig det gør netop fru

inden for realkreditsektoren

profit

tres procent

af til aktionærerne

at der er stigende gebyrer fordi vi kræver

fordi der er risiko for overophedning

at sikre at vi ikke igen rammer ind i en ny finanskrise

for at samlede økonomi og forbrugerne

vores realkreditsektor er altså ved at gå ud af kontrol og er

lige straks vi holder lige

så er forhandlingen sluttet det kan blive en kort dag

sikre deres rettigheder i betalingsrettigheder som de har taget pant i og det er fornuftigt for som tingene er lige nu stemmer praksis ikke overens med lovgivningen den syvende juli to tusind og sytten

afsagde vestre landsret en kendelse der betød at pantsætning af betalingsrettigheder skal tinglyses hvilket vil give væsentlige omkostninger for de danske landmænd gebyret for tinglysning er nemlig væsentlig højere end det gebyr landmændene hidtil har betalt til landbrugsstyrelsen når de har registreret en pantsætning

hundrede og ni og tyve sikres at pant i betalingsrettigheder fortsat kan sikres ved at panthavere giver meddelelse til miljø og fødevareministeren

vi er enige i at man skal imødekomme landbrugets ønske om at holde gebyrer på pantsætning af betalingsrettigheder nede men vi er også opmærksom på at ændringen ikke må blive en stor papirtiger som kræver store administrative kapaciteter af ministeriet og andre steder derudover synes vi at det er fornuftigt at ministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gebyr men vi vil selvfølgelig opfordre til at beløbets størrelse løbende bliver vurderet det vil være en fordel hvis der i

ikke sker så stejle prisstigninger på gebyret for registrering af pantet som det her lovforslag jo giver anledning til så med de bemærkninger skal

her

mod blot at lave en administrativ byrdefordeling for den enkelte landmand altså om lovforslaget blot gør det

nemmere for den enkelte landmand at tage pant i betalingsrettighederne hvis han eller hun skal ud at optage lån

for at sikre at en række landmænd ikke kommer i økonomiske problemer hvis de efter den dom der er faldet får sværere ved at optage lån i betalingsrettighederne eller om lovforslaget i virkeligheden efter dommen lukker op for endnu en mulighed for at landmændene kan gældsætte sig yderligere vil lovforslaget med andre ord medføre en generelt øget gældsætning i landbruget

og det vil vi meget gerne have svar på i behandlingen i udvalget med andre ord er vi i tvivl om hvorvidt lovforslaget blot er en mindre teknisk administrativ ændring for at lempe den administrative proces omkring pantsætning af betalingsrettigheder eller om dette også vil medføre at landbruget i danmark generelt

vi vil gerne høre om konsekvenserne af lovforslaget og derfor vil

i udvalget herunder også med hensyn

som ministeren fremover

der står jo i lovforslaget at der er en øget administrativ omkostning for staten hvad er det så for et niveau vi

gode både administrative og økonomiske rammevilkår for det danske erhvervsliv og i den her sammenhæng jo

landbruget og hvorfor lave noget om der

liberal alliance vil også bare

af en praksis og nogle regler som som der har været lidt modsatte forhold omkring det ikke mit indtryk at det her ændrer beskyttelsesniveauet og det er jo i mine øjne det vigtigste

svar på noget af det som enhedslisten efterlyser i

gebyret dækker de omkostninger der er ved at køre det her system og det er ikke blevet ændret siden to tusind og fem

det er ganske rimeligt og vi kan støtte

vi har jo allerede et standardsystem

for registreringer af pant nemlig tinglysning

fremsættelsen har domstolene sidste år

fastslået de betalingsrettigheder som aktive landmænd kan handle med eller pantsætte af løsøre og det betyder at der ved den handel eller pansættelse skal ske tinglysning af hensyn til kreditorer sådan som jeg forstår lovforslaget går det så ud på at give betalingsrettigheder en særstatus så man i stedet for at tinglyse kan indberette

til miljø og fødevareministeriet men men hvorfor ikke samle de her ting

formålet ene og alene at spare landbruget for en

beskeden udgift erhvervet sparer sådan som der står samlet en

det er dog lidt uklart om det er engangsomkostninger eller hvad

har i hvert fald brug for noget afklaring om

fra vestre landsret og derfor er det jo godt

og ni og tyve så vi fortsat har det her smidige system så

det giver god mening og det er sådan set bare en berigtigelse af det man har gjort tidligere

så godt oplyst som muligt det er jo som det er sagt også af ordførerne sådan at det med lovforslaget reguleres hvordan en panthaver skal

panthaver skal fremadrettet give miljø og fødevareministeren uanset om det er mig eller en anden meddelelse om pantet med meddelelsen opnår panthaver beskyttelse blandt andet mod andre kreditorer

i dag er en panthaver henvist til at benytte sig af det almindelige tinglysningssystemet for at sikre pant i sine betalingsrettigheder betalingsrettighederne er en forudsætning for at en landbruger kan modtage direkte støtte efter grundbetalingsordningen og er derfor værdifulde for landbrugerne ved at sikre kreditorerne adgang til en nem og enkel måde at beskytte pant i betalingsrettigheder på mod et mindre gebyr bidrager lovforslaget til at sikre fornuftige økonomiske rammevilkår for landbrugserhvervet og med de ord ser jeg frem til behandlingen af lovforslaget

mundret hedder har været genstand for en del debat i slutningen af to tusind og sytten og at det tilsyneladende også skal fortsættes her i begyndelsen af to tusind og atten især modellens anvendelse i forbindelse med fødevare og og landbrugspakken har været genstand for stor debat

blev lanceret tilbage i to tusind og otte altså for knap ti år siden siden da har modellen været anvendt i en række sammenhænge uden at modellens troværdighed har været betvivlet nles4 har blandt andet været anvendt ved midtvejsevaluering af vandmiljøplan

opdatering af retentionskortet beregning af indsatsbehov ved de målrettede efterafgrøder

siden nles4 blev lanceret er den ikke ændret

det er således den samme model der er anvendt i alle årene siden to tusind og otte og ingen har i den mellemliggende periode fundet anledning til at usikkerhedsvurdere modellen som det nu foreslås med indeværende beslutningsforslag netop fordi modellen har været uændret siden to tusind og otte giver det mig anledning til at sige at der ikke er anvendt en ny beregningsmetode i fødevare og landbrugspakken det var ikke en ny model der blev taget i anvendelse som forslagsstillerne til indeværende beslutningsforslag ellers har påstået nles4 blev i forbindelse med fødevare og landbrugspakken anvendt til at vurdere effekten af de reducerede kvælstofnormer

nles4 blev anvendt idet den af forskerne blev anset og stadig anses som det mest retvisende værktøj til at beregne kvælstoftab fra landbrugsarealer i danmark nles modellen er siden dens tilblivelse tilbage i år to tusind løbende blevet opdateret til nye versioner så den i videst muligt omfang afspejler aktuel landbrugspraksis netop fordi seneste version af modellen indeholder nyeste forsøgsdata

er den seneste model mere nøjagtig end forgængeren alene af den grund ville det have været forkert at anvende nles3 ville det have været bedre hvis der forelå en usikkerhedsvurdering af nles4 ja det ville have givet os et klarere billede af nøjagtigheden i modellen

have givet et andet resultat det er højst tvivlsomt måske ville vi have fået bekræftet at atten procent er det rigtige marginaludvaskning og således ikke have haft behov for at lægge en to procentsbuffer oven i beregningerne

af kvælstoftabet fra landbrugsarealer derfor iværksatte aarhus universitet tilbage i begyndelsen af to tusind og femten et opdateringsarbejde der resulterer i

det er et særdeles vigtigt arbejde idet den opdaterede model skal anvendes til en række vigtige opgaver i forbindelse med vandplanerne i tredje planperiode fra to tusind og en og tyve og opdateringen af det tilhørende virkemiddelkatalog nles5 modellen vil blive underlagt en forbedret usikkerhedsanalyse i forhold til nles3 der også redegør for usikkerheden af marginaludvaskningen idet nles5 modellen forventes klar medio to tusind og atten giver det for mig ingen mening at foretage en usikkerhedsanalyse af nles4 på nuværende tidspunkt aarhus universitet har vurderet at det vil kræve otte tolv måneders arbejde at foretage en fuld usikkerhedsvurdering af nles4 hvis en sådan usikkerhedsvurdering af nles4 skal foretages som forslagsstillerne ønsker vil der umiddelbart være to konsekvenser for det første at opdateringsarbejdet af nles5 modellen vil blive forsinket da det vil være de samme forskere der skal udføre usikkerhedsvurderingen

udføre opdateringsarbejdet

på nuværende tidspunkt ikke muligt at korrigere for

indsatsbehovet i to tusind og atten på den baggrund forekommer det mig formålsløst at foretage en usikkerhedsberegning af nles4 da resultatet ikke vil kunne blive bragt i anvendelse nles4 vil simpelt hen blive overhalet af nles5 allerede til sommer vil vi anvende den nye nles5 model til en evaluering af tiltagene i den netop indgåede aftale om målrettet regulering den vigtige evaluering vil selvsagt blive forsinket hvis vi gennemfører usikkerhedsberegninger af nles4 så et aspekt af det her er jo det fantastiske

er enten forskere under pres eller der er noget galt med modellerne oppositionspolitikere bevæger sig derud hvor et samlet universitet må sige fra mod påstandene hør eksempelvis hvad rektor på aarhus

brian bech nielsen sagde i deadline den femogtyvende januar to tusind og atten da det blev insinueret at nogle skulle have truet forskerne til at stå ved deres beregninger i nles4 modellen og jeg citerer det er klart at man sender en besked til miljø og fødevareministeriet om at der nu er en rapport om universitetets arbejde med nles på vej det er helt almindelig procedure

blevet bedt om at lave den rapport det er ikke bestilt arbejde det jeg synes der er det værste ved den diskussion er at man med insinuationerne har beklikket vores forskeres integritet det synes jeg er uanstændigt citat slut det er rektoren for et af landets vigtigste mest estimerede universiteter der udtaler det her med direkte adressat til flere af de ordførere der er her i salen det synes jeg skulle vække til eftertanke hos de ordførere inden man kaster sig ud i yderligere at gå ind i en debat om det her vi bør som ansvarlige politikere uanset om i opposition eller i regering holde os for gode til at debattere på det niveau som aarhus

rektor her reagerer på jeg er rigtig glad for

har indbudt til en faglig workshop om nles modellerne med deltagelse af de relevante forskere jeg vil gerne opfordre alle med en interesse i den her sag til at deltage i workshoppen der finder sted den første marts

vi kan fra regeringens side ikke støtte beslutningsforslaget

for mig er langt vigtigere at vi bruger ressourcerne på

modellen så vi får bragt den nyeste viden og forsøgsdata i anvendelse

til sommer jeg synes jo at i lyset af den aftale indgået om målrettet regulering er det vigtigt at få ministerens forsikring om at nles5 modellen er færdig til sommer for dermed kan den jo indgå i

og vil indgå i den midtvejsevaluering som skal komme her

mit andet spørgsmål vil ministeren fortælle folketinget hvordan

er det regeringens hensigt at nles5 modellen skal bruges til at genberegne effekten af

eller i hvert fald et regnestykke som venstreministeren havde bragt frem så

så tusind tak for det jeg synes vi skal passe på at det her ikke ender med sådan en gang fnidderfnadder og jeg synes vi skal have fokus på at det her handler om vores miljø vores natur og vores drikkevand

bære en eventuel usikkerhed ved noget der måske er gået

man som ansvarlig miljøminister skal kigge på den analyse der er lavet

den regner lige at den ikke har den her buede kurve som man jo siger er en grundfejl i modellen og gå sagligt

jeg har selv skaffet de forskerkontrakter vi indgår med forskerne en udvidet ytringsfrihed ved at revidere kontrakterne fordi jeg synes det er enormt vigtigt at forskerne taler frit og der er ingen viden der ikke kan tåle at blive modsagt i en debat derfor har det været et spor for mig hele tiden også som miljø og fødevareminister

jeg roser når forskerne blander sig i debatten ud fra deres faglige forudsætninger

det de blandt andet har gjort også i den her sag når jeg er optaget af

vi har et sagligt hensyn at tage til vores miljø og der skal vi vide hvad konsekvenserne er af det der foregår men det giver ingen mening at skulle til at lave den øvelse som ordførerne bag forslaget her lægger op til nemlig at man skulle lave usikkerhedsberegninger af en model der allerede

at modellen ikke var usikkerhedsberegnet og valideret man anerkendte at der var nogle grundlæggende fejl i modellen når en usikkerhedsberegning er relevant

er blevet regnet forkert om der reelt er blevet udledt mere kvælstof til igen det det her handler om natur miljø og drikkevand derfor er analysen relevant og derfor er det relevant at ministeren tager ansvar for

jeg er da helt optaget af at det der eventuelt måtte være påvist af forskere uanset om det er fra det ene eller det andet universitet bliver indarbejdet i kommende modeller

det er jo det forskerne skal tage højde for og det er også derfor det er det rigtige sted at tage den diskussion den første marts på et fagligt seminar hvor man jo også som politiker kan få spurgt ind til de overvejelser og refleksioner man har i forhold til forskellene mellem nles3 nles4 og den kommende

muligheder for at foretage den slags da hun selv var miljøminister men dengang var det

den her diskussion vi tager ansvar for at få lavet en model med usikkerhedsberegninger det skulle fru ida auken klappe af og være glad for i stedet for at lave

obstruktion i arbejdet som fru ida auken forsøger med det her beslutningsforslag som er helt unødvendigt

fingrene dybt nede i den her model og udviklet på den i årevis og som påpeger

sådan som modellen foreligger nu forsvinder noget kvælstof

ikke er redegjort for og modellen er ikke klar det svarer til at man putter en bil på gaden som endnu ikke er blevet typegodkendt føler ministeren en forsvarlig tilgang at basere politiske forslag

det fordi den bliver afløst i løbet af ganske få måneder og kommer til at gøres gældende i forhold til alt det vi skal arbejde med fremadrettet set derfor finder

den nye model af golfen bremser ville det så ikke være klogere af mig lige

før jeg så sender den nye model på gaden altså ville det ikke være fornuftigt at ministeren gik tilbage til nles3 modellen indtil vi er helt sikre på

som ligger til grund for at vurdere marginaludvaskningen af

om den model som udgør det væsentligste grundlag for

herunder de omfattende lempelser

alvorligt når sådan en debat kan rejses og bliver

derfor synes vi

det er en relevant debat og vi synes det er vigtigt at vi får sikkerhed og vished for hvordan

som mange ved

en aftale som blev indgået af de blå partier i folketinget

i den aftale fremgår det at der skal laves en nles5 model at den skal sikkerhedsberegnes og valideres og det fremgår også at den skal indgå i den midtvejsevaluering der skal foretages

til at beregne et eventuelt yderligere indsatsbehov over for landbruget for os i

bliver sikkerhedsberegnet

valideret og at den bliver færdig

tør at bruge modellen til at se bagudrettet på om den

giver et andet resultat

regimet og det vil sige at nles5 modellen

til bagudrettet at beregne kvælstofbelastningen for vores for vores vandmiljø

derfor og jeg hører ministeren give tilsagn

at det fortsat er sådan man skal forstå nles5 modellen vil min opfordring være til alle folketingets partier at vi forsøger at lave en beretning i udvalget på baggrund af det her beslutningsforslag som beskriver hvordan den såkaldte nles5 model vil blive brugt til en genberegning af lempelserne som er foretaget på grundlag af nles4 modellen og at den selvfølgelig bliver usikkerhedsberegnet og valideret

det var den der var valideret og usikkerhedsberegnet så kan ordføreren

og sammenligner den med at gå videre med nles4

at udvaskningskurven simpelt hen

er en vandret linje i stedet for en eksponentielt voksende kurve

burde kunne gøre hvis man sammenligner med det der sker ude i virkeligheden

man bliver ved med at hælde gødning på så dør planten jo på

almindelig logik siger jo og det var også det forskerne

en fejl der måske ville kunne blive rettet hvis vi fik den valideret og usikkerhedsberegnet en fejl der måske kan betyde at udledningen til natur miljø og drikkevand er højere

bruger en masse øjebliksbilleder fra målinger til at forudsige hvad der vil ske

har jeg så også lige forsøgt at google

ordføreren selv siger at man kan gøre det jeg kan se er at det der skete i to tusind og otte

videnskabeligt og så har man selvfølgelig afprøvet den

sikkert for at sammenligne med den gamle model hvor gode resultater det ene og det andet giver det der er det nye her er jo at man udvikler politik og sætter politik i værk som kommer til at ske ude i hele landet med den her landbrugspakke baseret på en ny model som ikke er usikkerhedsberegnet føler ordføreren sig tryg ved

den model man har bygget beregningerne

meget kvælstof der ender i vores natur og vores drikkevand og vores havmiljø som følge af de politiske initiativer

det betyder for netop naturen miljøet og drikkevandet at udvaskningen af kvælstof risikerer at være mange tusind ton højere end det som regeringen har fremlagt for offentligheden og for folketinget

det er det der er kernen i det her forslag det er et ønske om at sikre at det ikke er netop miljøet og drikkevandet der bærer risikoen ved at det muligvis er gået lidt for stærkt med at få vedtaget

derfor at det er et rigtig godt forslag

sikre at når vi laver store politiske initiativer så ved vi hvad det er vi gør

ikke en risiko med de ting som betyder så meget for os alle sammen

netop er det rene drikkevand som netop er at vi kan komme ud til vores kyster og bade i klart

vi ikke igen får situationer med algeopblomstring og iltsvind

da den her rapport fra bjørn molt petersen udkom i efteråret det var påfaldende at en forsker fremlagde nye vurderinger af modellen der ligger til grund for landbrugspakken og

set opnåede opbakning fra samtlige

modellen ikke var usikkerhedsberegnet den ikke var valideret og ja den indeholdt de her fejl så var der uenighed om hvorvidt det ville være mere korrekt at bruge nles3

jørgen e olesen som er en anden højt estimeret forsker fra aarhus universitet mente at den marginaludvaskning altså procentsatsen for kvælstofudvaskningen der ligger i nles4

ville være mere korrekt men alt andet og det synes jeg er vigtigt at understrege var man fuldstændig enig i så gik der

så vendte forskerne på en tallerken så var de pludselig uenige med bjørn molt petersen det er efterfølgende kommet frem at der havde været et

ledelsen på universitetet mente at det her måtte forskerne stå sammen om at forsvare det var universitetets faglighed og det var også forskningskontrakterne med ministeriet der var i spil alt det skal vi drøfte nærmere på

om den uafhængige forskning i virkeligheden kan være truet ved at man sætter

men det der er kernen her og det jeg synes

er om vi risikerer at udvaskningen er højere fordi modellen ikke er valideret fordi den ikke er usikkerhedsberegnet fordi de helt grundlæggende ting der skal være på plads

ikke er på plads så kan vi sagtens kaste forskerne frem for os kernen i det her er at vi risikerer at der er øget forurening af drikkevand og havmiljø

det er det fokus vi skal bevare

det er vores opgave at beskytte lige præcis det så enhedslisten støtter

stillede det som et krav til de skiftende ministre

bekendt har man lagt nles3 til grund for tidligere lovpakker en nles3 model som var valideret og usikkerhedsberegnet helt grundlæggende har vi intet imod at man skifter model og

intet imod at udvaskningen muligvis kan være lavere men det er vigtigt at man gør det på et solidt grundlag og

det som fru lise bech fremførte fra talerstolen er

ligget til grund for tidligere lovpakker

bjørn molt petersen påpeger en helt grundlæggende fejl i modellen som det bliver anerkendt af aarhusforskerne eksisterer

efter at bjørn molt petersens rapport kom frem og den viden synes jeg vi skal tage bestik af fordi vi har en fælles interesse i at beskytte drikkevand natur

gøre det lige så kort som venstres ordfører herre erling bonnesen

det her er en diskussion der bør foregå her i folketingssalen jeg mener at det her

det er ganske givet korrekt at der ikke tidligere er foretaget en usikkerhedsberegning på nles4 modellen det har jeg ikke nogen viden om det havde jeg ikke nogen viden om før berlingske

for nogle måneder siden begyndte at

set stadig væk ikke nogen viden om vil det gøre en forskel hvis vi nu får foretaget den her

så blive foretaget en usikkerhedsberegning af nles5 modellen har vi lige hørt

nles5 modellen er jo afløseren for nles4 modellen

nles5 modellen vil blive introduceret i løbet af i år og som jeg forstod det på ministeren

vist allerede i i foråret eller eller frem mod sommeren emnet her er blevet vendt i et fem syv syv timers langt samråd i miljø og fødevareudvalget

er jeg ønsker ikke at tage del i en akademisk stedfortræderkrig hverken i udvalgslokalet eller her i folketingssalen den akademiske diskussion må fortsætte i den såkaldte åbne workshop som aarhus universitet har inviteret til

at sige i den her sag og derfor

og usikkerhed når vi nu snakker om usikkerhedsberegninger går jo begge veje usikkerhed kan betyde noget negativt eller noget positivt i den her sammenhæng

det er en akademisk diskussion som skal tages i et akademisk forum

de forskere der vil ytre sig om det selvfølgelig og det gør vi også men

er at vi er nødt til at forholde os til den såkaldte forskningsbaserede myndighedsbetjening

mest opdaterede viden ind til ministeriet

universitet har leveret både før og nu og vil efter den her diskussion er fuldstændig i overensstemmelse med med ordentlig

forskningsmæssig etik og at der ikke er noget der

bedre eller anderledes i den forbindelse men at der ikke er blevet foretaget en usikkerhedsberegning

på et fagligt niveau ville kunne tage den her diskussion om hvilken model og hvordan den skal håndteres det er jeg ikke engang sikker på at ministeren vil være i stand til selv om jeg ellers har stor tiltro til miljø og fødevareministeren det her er en akademisk diskussion det er en diskussion der bør foregå akademikere imellem i et universitetsmiljø eller til en åben workshop det er ikke en diskussion der bør foregå blandt politikere i et miljø og fødevareudvalg

i praksis i den virkelige verden med en model som

ministerens side det er noget der er kommet op ved at forskere er trådt frem og har sagt hov

derfor er det jo en rimelig diskussion som flere ordførere har fremført skal vi stå og have sådan en akademisk diskussion her i folketingssalen er det egentlig rimeligt

jeg selv er teknisk uddannet

det er interessant at diskutere den her slags

jeg havde egentlig ønsket at det ikke var nødvendigt men det er jo nødvendigt

det der sker i den her sag er at den forsker som ved allermest om de her modeller træder frem og siger hov

det igen det svarer til at man har

som man sætter på gaden inden den sådan set er blevet typegodkendt og det

i det her tilfælde med landbrugspakken er det farligt for vores

beregnet noget som kan være misvisende

ganske rigtigt at når noget ikke er usikkerhedsberegnet ved vi ikke hvor misvisende det er men det kan være misvisende vi ved det ikke derfor

usikkerhedsvurderet nles4 modellen den burde ikke være bragt i anvendelse til konkret politik der foldes ud over hele landet og som har konsekvenser for vores vandmiljø

den tidligere har været brugt til at sammenligne med nogle evalueringer og den slags

jo en anden sag at kigge bagud her

har man altså valgt at bruge en ufærdig model der endda bygger på data som ikke er særlig typiske for for den måde som danmark er sammensat på med afgrøder og så videre

udfolde politiske forslag som kommer til at virke i årene fremover

til den tid bør det jo medføre at hele landbrugspakken bliver regnet igennem med den nye model så vi kan se hvad der er op og ned når den model altså er blevet usikkerhedsvurderet så vi støtter radikale

og vil meget gerne samarbejde om en

socialdemokratiets ordfører foreslog

også i tilfælde af at nles5 skulle ligge og være brugbar

jeg tænkte

den forsker der ved mest om

herre christian poll sådan set

jørgen e olesen og det forskerteam der

at en af de allerdygtigste og

mest indsigtsfulde forskere træder frem

her er et problem men ministeren siger ikke hovsa

prøve at se hvordan vi finder en løsning på problemet det er den sag vi har med at gøre

det kan godt være det havde været nummer fire eller fem

viden om den her model der trådte frem det vi snakker om i dag

at det politiske system ikke har respekteret når en meget vidende forsker træder frem og siger

kunne have lidt indsigt i de her modelberegninger

universitet siger at nles4 modellen er den nyeste

vil herre christian poll så ikke anerkende det og vil herre christian poll ikke også anerkende at en model jo

set egentlig også bygger på det grundlag altså det man putter ind i modellen forudsætningerne for modellen modellen og at det jo også er genstand for en meget stor akademisk diskussion

den kritik ligesom manet i jorden

lytte til forskeres kritik og det er rigtigt at mange forskere kan have mange forskellige tilgange det er ikke et spørgsmål om holdning

på visse områder er nles4 modellen nok bedre det er

modeludvikling men på det her område

kvælstoffet der forsvinder fordi kurven til sidst er er vandret er der et eller andet

ikke er i orden og det vil man helt sikkert fange hvis man laver en usikkerhedsberegning

der skal udvikles fra en model tre til en model fire

jo netop fordi der er kommet ny viden fordi der er kommet en ny dato

og der bør man jo så stoppe op og sige hov kan det nu passe

passer mellem de to modeller og så er nles3 jo

nles4 bør man først skifte over til i det øjeblik hvor man er helt sikker på at den meget anderledes måde den regner på

miljøorganisationer vi har herhjemme nemlig danmarks naturfredningsforening

i al den debat der har været i medierne og så har vi

der har været ti år til at få lavet usikkerhedsberegninger på den her

mange år at man så kommer nu med et beslutningsforslag kort tid før vi tager en nles5 i brug har jeg bare meget svært ved at forstå det fornuftige i jeg har meget svært ved at forstå hvorfor vi skulle risikere at udsætte

kunne tage nles5 i brug i en ny opdateret model hvor der i øvrigt kommer til at være usikkerhedsberegninger

rigtig mange år til at gøre

som vi er hvis der skulle vise sig at være overraskelser i nles4 i forhold til

de faktiske målinger man har lavet validerer det som modellen siger

resultat som politikere bliver vi nødt til at have en grundlæggende tillid til at

at jeg er klogere end

og når de peger på at nles4 på daværende tidspunkt har været den bedst tilgængelige model ja så er vi nødt til at have tillid

særlig interesse i det her skal tage til aarhus den første marts og deltage i det arrangement der er blevet stablet på benene der så får man mulighed for

dykke endnu mere ned i det her personligt glæder jeg mig til at vi får

det vil jeg lade være ordene og jeg vil så bare

her

og det har regeringen ikke haft nogen grund til at tro at der skulle være noget

man stå på mål for at man lægger en model til grund som dybest set

reguleret så går man med åbne øjne ind og siger vi lægger en model til grund der på papiret giver os tre tusind

så løber man en risiko for vandmiljø og natur

nogle helt andre tal

netop det der er det væsentlige altså hvad der sker med det kvælstof der er tilovers det forsvinder i forhold til den gamle model og når man kigger på kurven

der hvor planterne ikke kan spise mere kvælstof

der man må stoppe op og sige hov der er en meget stor beregningsforskel her imellem den gamle model og den nye model kan vi så virkelig bruge den nye model det er det der ikke er sket

stoppet op ikke før der var

som stillede sig frem og sagde hør det her duer ikke den er ikke færdig til den her type formål endnu

der burde regeringen i mine øjne stoppe op og sige hovsa at

det er bekymrende at at man bare kører videre selv om der er så tydeligt et

derfor lavede man nles4

man lagde til grund fordi det var det nyeste opdaterede vidensgrundlag man havde

der har forsket for danmarks naturfredningsforening som jeg er enig i er

min pointe før var ikke rettet mod dem og deres faglighed men ikke desto mindre må vi også have tillid til den faglighed forskerne ved aarhus universitet

og i første omgang uafhængigt siger at

jo bare gået videre og

til at beregne landbrugspakken med

mærkeligt at man ikke stopper op og siger

det kan være at vi skal gøre noget andet lige nu

men jeg mangler bare lidt at få at vide hvad det er det problem er for

nu er en masse der tydede på

men alle de målinger der bliver lavet validerer jo modellen de validerer

en fuldstændig lige streg mens alle målinger

går sådan her opad og kurver så det sidste ordføreren

er lodret forkert og det vil jeg så bede hende om at trække tilbage

det kan hun jo gøre når hun får ordet i talerrunden

står og snakker om det handler om at politikere skal tage ansvar for politiske beslutninger

forskere skal have lov til at tage faglige diskussioner når vi ikke kan være helt sikre på at de faglige diskussioner kan udfolde sig at vi får dem i en nuanceret form men at der bliver kørt politik ned over dem

det bliver en dybt politisk sag når vi diskuterer

model af nles4 gjorde at halvdelen af regningen for landbrugspakken i form af kvælstof pludselig forsvandt regeringen diskuterede det jo med sig selv det er grunden til at der ligger et halvtreds sider langt notat skal vi bruge den ene model skal vi bruge den anden model man regnede landbrugspakken igennem med nles3 og man regnede den igennem med nles4

bureaukrateri eller hvad som regeringen lavede nej

skal have flere målinger at de er ikke færdige skal vi bruge den model og så spare tre

konservative og dansk folkeparti

som om det kunne have nogen betydning i naturen at man fjernede de her normsænkninger for hvor meget kvælstof landmændene må bruge

det havde nogen forureningskonsekvenser at man fjernede randzonerne det blev et meget mindre regnestykke regnestykke for at man ophævede de obligatoriske efterafgrødekrav super smart at man fjerner tre stykker lovgivning der har virkning ude i naturen

kom ud og se hvad der sker med vores fjorde med vores grundvand når der kommer nitrat i grundvandet kom dog derud i stedet for at lave en øvelse på skrivebordet som vi så

vi ikke må tage i folketingssalen

med vores demokrati hvis ikke vi må tage den her diskussion i folketingssalen om man kan tillade sig

grunden til at vi tager det her op

at ligesom ministeren og alle mulige andre har jeg også i min tid som minister tænkt at vi kører med de modeller der bliver anbefalet

når vi så får en whistleblower fra aarhus

ude i naturen det er bare en lige kurve

ups skal vi ikke lige lade usikkerhederne komme naturen og vandet

vi tager vores ansvar som minister og som regering alvorligt men det gjorde man jo ikke man begyndte at latterliggøre den her mand

betalt af danmarks naturfredningsforening man kunne ikke

påvise så meget som en regnefejl i det han

lavet alle forskerne gik ud og bakkede ham op og sagde at han

ikke er usikkerhedsberegnet den er ikke valideret den forsker som ministeren skubber mest foran sig nemlig jørgen e olesen fra

forskere til at komme frem med en model som ja har eksisteret siden to tusind og otte men den har faktisk ligget i skuffen det meste af tiden og den er ikke

store politiske

og overvejede om man skulle gøre

landbrugspakken giver væsentlig mere forurening altså vi hørte en regering og

men det kunne være rart hvis man ligesom indrømmede

har været meget usikkert man er faktisk ikke helt klar over

så man ved faktisk ikke hvad usikkerheden er og derfor synes vi selvfølgelig at det havde været ansvarligt nu

svar på vi har bedt om de data der ligger til grund for en opdatering af modellen

har været involveret så behøver ministeren ikke længere svare på om politiske beslutninger for det kan man snakke med et universitet om

det selvfølgelig ikke være ministeren må da være sit ansvar voksent og svare på

vi ved alle sammen godt at politikken er tæt

at man havde gjort det omvendte

kommet nogle nye tal for udvaskningen fra planter de marginaludvasker ikke tre og tredive

af kvælstoffet der ryger ud i vandet det er kun atten

forkert udvaskningen passer heller ikke med virkelighedens forsøg

var mærkeligt men så kunne jeg selvfølgelig godt se at det var meget opportunt lige at tage den her i brug når man skulle lave en landbrugspakke og så

mistanker om hvad der sker hvis jeg var sikker på at den faglige diskussion kunne udfolde sig fuldstændig frit

men når forskerne siger noget en dag

jeg da bekymret for hvor den faglige diskussion er henne det er jeg heller ikke

vi skal have flyttet den her myndighedsbetjening væk fra de fagministerier der er og over i forskningsministeriet

det kan også godt ende med at vise sig at

er landmændene der kommer til at betale en del af regningen

udvaskningen fra landbrugspakken er væsentlig større så skal der laves nye regler og så er det landmændene der betaler dem der virkelig har ansvaret her er

regeringen til dem der synes at vi er lidt hårde i filten når vi står og snakker om alt det

fra tre og tredive procent til atten procent i kvælstofudvaskning men fra tre og tredive

dobbelt så meget kvælstofudvaskning som vi havde troet

valideret og at der ikke lå data til grund

at det var gået hen uden en diskussion fra den anden side

og kigget på at man havde hævet marginaludvaskningen fra tre og tredive

uden at have sagt noget så jeg synes at det er vigtigt at tage ansvar for det man gør når man finder ud af at der fejl det kan godt være at nles4 har været i brug i en eller anden evaluering eller et eller andet i min tid

er det afgørende vi begår alle sammen fejl det vigtige er hvordan man håndterer dem når man bliver opmærksom på dem der må man bare sige at den nuværende miljø og fødevareminister har valgt at se fuldstændig igennem fingre med den her kritik der er kommet at man ikke har kunnet komme bag om og køre videre med en

høre at fru ida auken står og kritiserer de her ting sønder og sammen selv om hun har været

i en periode man kunne næsten fristes til at sige at så

fru ida auken jo have sovet i timen dengang hun selv sad der

stå fuldstændig på mål for det som det er nu

har været en proces hvor også eu har sagt god for det her

fru ida auken stod og kørte lidt rundt imellem nles3 og nles4 det stod ikke lige helt klart det kunne være godt lige at høre hvad fru ida auken egentlig mener mener fru ida auken helt enkelt at det er nles3 eller nles4 der er brugt

for miljøet at vi fjerner kvælstofreguleringen at vi fjerner randzoner at vi fjerner efterafgrøder det bliver bedre for miljøet det måtte han jo så trods alt trække tilbage i deadline da han blev prøvet lidt

bedre for miljøet at man kan gøde mere og

der var stillet af dybt teknisk karakter fair nok man kan komme i tvivl om hvorvidt spørgeren selv var klar over det spørgeren hvert fald ikke selv redegøre for dem fred være

er jo fri adgang til at stille alle de spørgsmål man vil jeg er stolt af og kan stå på mål for den landbrugs og fødevarepakke som vi er ved at køre igennem vi ønsker også at passe godt

på miljøet og vi ønsker også at have rent vandt i hanerne derfor skal vi fortsætte med at få implementeret de her ting der er vi så også nu i gang med en målrettet miljøregulering vil fru ida auken rulle alt det her tilbage skal vi tilbage til det gamle

bare den gamle generelle regulering eller ønsker fru ida auken egentlig også

partipolitik eller et eller andet der gjorde at vi andre ikke måtte være med i

og lave sammen og hvis man havde haft tålmodighed og ikke lavet landbrugspakken men var gået til målrettet regulering

vi ikke spolet tiden ti til femten år tilbage

vi ikke stået med en situation hvor vi kan risikere at have lukket for meget kvælstof ud i miljøet og det havde på alle måder

kolleger at vi skal trække det ene og det andet

at rette henvendelse til ministeren for at få leveret

ida auken læse det igennem det radikale venstre

at nles4 havde de store problemer som den så

blev jeg glad da jeg hørte at det viste sig at planter udvaskede mindre kvælstof end man havde troet jeg tænkte

med nles4 som vi ikke har fået belyst og der også en grund til at regeringen allerede

nles5 så håber jeg bare man fra konservativ side vil tage ansvar for at den regnefejl der ligger i selve i modellen

men det er ikke det man vil fra regeringens side og det er også derfor jeg synes

kemi noget som jeg prioriterer højt og derfor er området også højt prioriteret i den fire årige politiske aftale som vi alle partier her i folketinget blev enige om inden jul det er ikke acceptabelt at der kan være sundhedsskadelig kemi i tatoveringsfarver som lægges direkte ind under huden når man får lavet en tatovering skal man som forbruger kunne regne med at de farver som benyttes ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer og tatoveringsfarverne skal være sikre for forbrugerne jeg er derfor som udgangspunkt enig i hensigten med beslutningsforslaget men jeg mener at kemi skal reguleres i eu og det er også det vi er enige om i aftalekredsen bag den nye kemiindsats det gælder også skadelig kemi i tatoveringsfarver fordi eu regulering giver den bedste og bredeste beskyttelse for forbrugerne såvel som for virksomhederne kemi krydser grænser den tatoveringsfarver der anvendes i danmark er hovedsagelig produceret uden for landets grænser ofte også helt uden for eus grænser så det er vigtigt at vi står sammen i

under den tidligere regering i to tusind og tretten forsøgt at indføre nationale regler for tatoveringsfarver danmark modtog i den forbindelse en udførlig udtalelse fra

kommissionen om at begrænsning af kemiske stoffer kun kan vedtages ved at følge proceduren i eus kemikalielovgivning der kaldes

det arbejde er godt i gang og der er nu udarbejdet et forslag om regulering af kemiske stoffer i tatoveringsfarver som er sendt til kommissionen

vi drøftede beslutningsforslaget her i folketingssalen ved andenbehandlingen af det foregående beslutningsforslag

en hundrede og syv fremkom det jo at sverige i to tusind og tolv har indført regler om tatoveringsblæk der ligner de regler om tatoveringsfarver som danmark forsøgte at indføre i to tusind og tretten og at sverige ikke har modtaget en udførlig udtalelse fra kommissionen hvilket jeg tror overraskede de fleste af os vi har siden været i kontakt med kommissionen som har

at de af uforklarlige årsager har overset at reagere på anmeldelsen af den svenske regulering som jeg også har orienteret miljø og fødevareudvalget om vurderes det på den baggrund at der er tale om en fejl fra europa kommissionens side eus regler

for den generelle produktsikkerhed medfører allerede i dag at blandt andet tatoveringsfarver ikke må udgøre en risiko det er dog en udfordring at der ikke findes konkrete grænser for de specifikke

med fælles eu regler under

en specifik regulering af hvilke kemiske stoffer der må anvendes til tatoveringer og permanent

om en god regulering i eu så hurtigt som muligt lancerede jeg i november to tusind og seksten en national strategi for tatoveringsfarver det helt centrale tiltag i strategien er

men vi skal ikke sidde på hænderne mens eu reglerne processes vi har derfor gennemført en national informationsindsats over for tatovørerne så de kan være på forkant med den kommende regulering danmark har medvirket til udarbejdelsen af eu regler for skadelige stoffer i tatoveringsfarver sammen med eus kemikalieagentur echa og landene norge og italien danmark har aktivt bidraget til det arbejde særlig vedrørende allergifremkaldende stoffer hvor vores danske videncenter for allergi har en særlig ekspertise der er tale om en ambitiøs regulering som omfatter over fire tusind problematiske stoffer forslaget er fremsendt til eus kemikalieagentur i oktober og sytten og forventes vedtaget i nitten og reglerne forventes at finde anvendelse et år senere

det er den bedste tilgang til at få den skadelige kemi ud af tatoveringsfarverne og det giver god mening at vente på at få gennemført en regulering der giver danskerne og alle eu borgere den bedst mulige beskyttelse en beskyttelse der gælder både i aalborg og når man får en tatovering på en rejse i for eksempel spanien de fleste tatoveringsfarver kommer fra lande uden for danmark det vil derfor være en vanskelig opgave for tatovørerne at sikre at de farver som de køber lever op til særlige danske krav en fælles eu regulering lægger pres på lande uden for eu som ønsker at markedsføre tatoveringsfarver i eu og fælles regler vil generelt være med til at skabe større sikkerhed for alle danskere som ønsker en tatovering og

samtidig gøre det nemmere for tatovørerne at købe sikre farver

processen forventes at resultere i et forslag der kan vedtages omkring september to tusind og nitten og finde anvendelse året efter indtil eu reguleringen er på plads er der arbejdet parallelt med nationale tiltag ud over samarbejdet i echa om eu reglerne har regeringens tatoveringsstrategi som nævnt også indeholdt en informationsindsats målrettet de væsentlige aktører nemlig tatovørerne det er sket gennem et dialogforum hvor der er givet information til tatovørerne om hvordan de kan sikre at de farver som de anvender ikke indeholder problematiske stoffer i den forbindelse er hjemmesiden tjek farverne også blevet relanceret til gavn for producenter importører sælgere og forbrugere af tatoveringsfarver i danmark og siden indeholder anbefalinger om sikre

og nu udtaler ord på engelsk selv om jeg er i det danske

folketing think before you ink som er etableret som led i en informationskampagne i samarbejde med sundheds og ældreministeriet hjemmesiden oplyser også om risici ved hjemmetatovering miljøstyrelsen har desuden i både to tusind og elleve og to tusind og femten været

danske importører af tatoveringsfarver og endelig har sundhedsministeren fremsat et lovforslag om en obligatorisk registreringsordning for tatoveringssteder med krav om opbevaring og udlevering af oplysninger om tatoveringsstedernes anvendelse af tatoveringsfarver således at de kan spores for hver enkelt udført tatovering jeg er meget optaget af at vi tager hånd om de problemstillinger der er omkring skadelige tatoveringsfarver problematisk kemi skal ud af tatoveringsfarverne og det skal ske gennem en fælles eu regulering fordi kemi krydser grænser og derfor skal tatoveringsfarverne reguleres i

og danskerne skal kunne føle sig trygge ved at blive blive tatoveret uanset om det sker i danmark eller et sted i eu jeg har tidligere sendt et brev af sted til industrikommissæren for at understrege vigtigheden af at få en fælles eu regulering på plads og for at tydeliggøre at vi har fokus på at de fælles regler for tatoveringsfarver bliver vedtaget så hurtigt som muligt jeg vil slutte med endnu en gang at fremhæve at vores fælles aftale om en ny kemiindsats for årene

en og tyve udgør en meget meget fin ramme omkring det arbejde der handler om at få en ambitiøs eu regulering på tatoveringsområdet

synes jeg alt sammen er udmærket men jeg synes at ministerens argument om at det her

eu plan eller på internationalt plan

i princippet er fuldstændig enig

lider under den svaghed at der allerede er syv lande som har præcis den lovgivning faktisk mere vidtgående end vi foreslår så

gøre noget for deres borgere her og nu hjælpe deres borgere undgå problemer her og nu hvad er grunden til at vi ikke

os til dem i øvrigt også for at styrke kravet

og lignende og så er det min oplevelse at det her skal skubbes hurtigt igennem eu så vi får en regulering der træder i kraft

end at gøre noget her og nu

rigtigt at det her kun kan reguleres på eu plan eller på internationalt plan fordi

der allerede har den regulering

engang kunne finde ud af at sige fra da sverige indførte den

jo ikke noget argument at sige at det er fordi vi ønsker

det synes jeg faktisk har et længere sigte

det som man kunne gøre ved at tilslutte sig de syv lande

må og ikke må når produkterne kommer fra udlandet

nogle af dem kan være forbudt efter dansk lovgivning hvis nu vi indførte det her og lige kort efter

de kan undgå hvorfor skulle det være nemmere som tatovør at sætte sig ind i alt det her

frem for at skulle sætte sig ind i de samme ting men støttet af danske regler hvis nu vi gik den samme vej som de syv andre

i forhold til tatovørerne er

jo helt afgørende at man ikke sidder og importerer alt muligt fra alle mulige lande som man ikke har styr på og det er

så har vi jo ikke en kinamands chance

som kommissionen håndhæver jeg synes selv det er problematisk at

vi har jo været helt klare på hvad kommissionen har sagt til danmark da man forsøgte at lave særlige nationale regler tilbage i

vi skal have et ens regelsæt så tatovørerne ved hvad de skal forholde sig til de skal oplyses om det og vi skal kontrollere at det foregår som det skal

enige i at de anvendte farvestoffer der bruges til tatovering er giftige og skadelige

ved jo fra mange af dem der har fået en tatovering og det

sekshundredetusind i danmark at det for en dels vedkommende giver allergiskader og at det også er kræftfremkaldende så vores holdning er selvfølgelig at

ikke udsætter endnu flere for de risici der er herved så langt er vi hundrede procent enige med forslagsstillerne enhedslisten og vi kan sådan set godt forstå at

enhedslisten er utålmodig med hensyn til at der skal ske noget på området det er vi sådan set også

ud over det indholdsmæssige jo først og fremmest om selve processen med hensyn til hvordan vi

skal danmark gå enegang eller

i fællesskab i eu sammenhæng får skabt løsninger som ikke bare gælder danmark men kommer til at gælde

jeg er fuldstændig enig i at man godt en gang imellem kan vælge at være frontløber og gå enegang i nogle sager men vi synes faktisk ikke det er den rigtige vej i den her sag

får en fælles løsning på eu niveau og det gør vi fordi danmark

der produceres ikke farvestoffer i danmark og en eu løsning er det rigtigste og processen

er jo som det er beskrevet i gang

arbejdet ganske hårdt for at

fælles miljøreguleringer på eu niveau nemlig med reach

vi satser på at

vi er fuldstændig klar over at det går en lillebitte smule langsommere

gennemslagskraften i det øjeblik noget

den tidligere regering har som det omtalt jo forsøgt

gå enegang og har fået klar besked om at

at der kommer eu regler så selv om vi godt kan forstå enhedslistens utålmodighed

beslutningsforslaget og

jeg og vi som parti skal

at man jo måske skal overveje at opfordre folk til at tænke sig en ekstra god gang om

udsætter sig for den risiko der er

tatoveringer på nuværende tidspunkt

skade mennesker

har bedt om en kort bemærkning hvis der er en lind strøm af korte bemærkninger

vi ikke der er syv andre lande men nogle har gjort det inden vi er inde i det forløb der handler om fællesregler i eu og jeg har givet argumenterne for hvorfor vi mener at eu sporet rent faktisk er det rigtigste og hvis den tidsplan som ministeren er kommet med med holder

sætte en bekendtgørelse fra den toogtyvende marts to tusind og tretten

alle naturligvis ønsker at der ikke skal være sundhedsskadelige stoffer

og derfor er vi også helt enige i hensigten med enhedslistens forslag

til dels fortsat har karakter af rent klondike

er det også godt at folketinget den

ottende februar førstebehandler l en hundrede og fire og tredive den nye tatoveringslov der erstatter den gamle frivillige registreringsordning som branchen jo ikke har ønsket at benytte sig af

ny lovgivning der blandt andet indebærer at sikkerhedsstyrelsen fremover skal føre tilsyn

krav om dokumentation for oprindelse og notering af hvilke farver der er anvendt i hver enkelt hver enkelt tatoveringsproces

med høringen om den bekendtgørelse som enhedslisten ønsker at

blev påpeget af dermatologisk afdeling på bispebjerg hospital at bekendtgørelsen de facto ville umuliggøre al tatovering i danmark det

førende eksperter har jeg ladet mig fortælle udi tatovering ikke kunsten at tatovere men

at håndtere efterdønningerne af sådanne tatoveringer

mente at tatoveringsblæk på det internationale marked består af såkaldt uren kemi med hundredvis af forskellige bestanddele

ser man i de lande der har regler på området faktisk igennem fingre

med producenterne det er simpelt hen ikke muligt

de regler som man har og han påpegede også dengang at

tatoveringsblæk der er altså hvis

en form for for falsk tryghed når man i sverige har etableret sådan et system og det synes jeg ikke umiddelbart at

danmark der er og vil formentlig altid være en risiko forbundet med at lade sig tatovere den kan ikke elimineres fuldstændigt men med tatoveringsloven tager vi et stort skridt i den

samtidig noterer vi os så i dansk folkeparti at

se frem til hvad der ligger i det men på baggrund af ovenstående

der er det samme antal skader som vi ser i danmark

sådan set være enig i at der kan være problemer med

giftstoffer men spørgsmålet er

størrelse at håndtere fordi man kan være allergisk over for

alle mulige ting altså også

personer kan være meget allergifremkaldende vi har jo eksempler på folk der er nøddeallergikere

som ikke engang kan sidde på kontor med folk der spiser nødder så allergiske er

håndtere når man taler om ting som influerer forskelligt på på menneskekroppen i den grad som som

at tiltræde beslutningsforslaget så man kunne jo godt blive fristet nej

vi behandlede det sidste forår og jeg bliver desværre nok nødt til at skuffe

præcis som det var tilfældet sidst vi behandlede det her forslag har vi stadig væk stor forståelse for intentionen bag forslaget

også gerne beskytte danske forbrugere mod farlig

er jo sådan at de der lader sig tatovere kunderne og tatovørerne og blæk og tatoveringsudstyr og så videre er noget der flytter sig hen over landegrænser kunder bliver tatoveret på

han får det bedst og billigst så altså det at blive tatoveret og det at tatovere er et grænseoverskridende fænomen

det giver den bedste forbrugerbeskyttelse den bredeste forbrugerbeskyttelse når vi sikrer at der er de samme høje standarder på tværs af alle eu

danske særregler vil ikke hjælpe forbrugerne ret meget når størsteparten af de tatoveringsfarver der anvendes i danmark jo altså bliver produceret uden for landets grænser

så der er grænser for hvad vi kan foretage os på nationalt plan og hvis vi som enhedslisten så foreslår

bekendtgørelse om tatoveringsfarver i kraft på nuværende tidspunkt ja så vil det være

for så vidt korrekt men som det fremgår af et udvalgssvar fra ministeren bekræfter kommissionen jo at man af uforklarlige årsager

af den svenske forskrift om tatoveringsfarver der trådte i kraft i to tusind og tolv og det vurderes på den

det synes jeg da er voldsomt beklageligt men det er altså det der baggrunden og ikke at kommissionen har godkendt

jo sådan at man kan få det indtryk at eu gør en masse ting for at genere os her i danmark

og det forholder sig jo stik modsat grunden til at vi gør de her ting i fællesskab er netop at det er mere effektivt

gang jeg kan også godt forstå den utålmodighed der er men

men der arbejdes på forslag om regulering af kemiske stoffer i tatoveringsfarver og der kommer en løsning og forventningen er at der kommer noget i efteråret

og jeg citerer det bekræftes at de reguleringer

syv lande har indført af kemiske stoffer og bakterier i farverne i praksis svarer til den regulering som danmark

fra den socialdemokratiske ordfører at gå enegang eller at det reguleres bedst

vi vil være med i den klub som går foran eller vi vil være sådan

at

for indsatsen mod farlig kemi som sådan

siden vi for mindre end et år siden behandlede forslaget sidst

fået den del med og det

selvfølgelig så foranlediget af at

det her beslutningsforslag regulering af kemiområdet skal som udgangspunkt fastlægges i i eu det er alle folketingets partier inklusive forslagsstillerens

det er derfor også blevet skrevet ind i aftalen om den fælles kemiindsats for to tusind og

en og tyve som der for relativt nylig er blevet indgået aftale om det gælder således også i den her sag og det gør det jo netop fordi den bedste forbrugerbeskyttelse opnås gennem eu regulering liberal alliance går stadig væk ikke ind for forbud og et nationalt forbud vil formentlig blot hæmme den pæne del

så må sige af branchen og i stedet for fremme en eller anden form for tatoveringsturisme

til andre eu lande der så ikke ville have et forbud folketinget skal selvfølgelig implementere

derfor igen mange tak til ministeren for en opdatering om danmarks seneste indsats for fremme af eu reguleringen der definitivt

det er også den linje liberal alliance bakker op om og støtter og derfor støtter vi selvfølgelig ikke

mere principielt socialdemokratiets ordfører var inde på

regler inden for eu når det kommer

så sikrer vi ligesom hele vejen rundt

nogle gange skal man ikke være duksen i klassen nogle gange kan man også godt gå ud og skubbe på ved at tage initiativ det er der en række andre lande der

som så ikke fik problemer med kommissionen og derfor tror jeg at ved at danmark

går ind sammen med alle de andre lande

det vil vi gerne have at danmark er med til

i tatoveringsblæk som man jo får direkte ind i huden

har et forklaringsproblem hvis det ikke er noget vi handler på vi forsøgte at handle på det to tusind og tretten

regering men fik jo så at vide at det kunne vi

er nogle andre lande der godt har kunnet gennemføre den her form for skærpelser nationale skærpelser uden at det kom i karambolage med

mit parti som

forklaringsproblem hvis eu bliver en forhindring mod at have høje standarder og gøre noget ved alvorlige problemer

ville blive foretaget noget fra eus side

og tyve men der er immer væk gået syv år

altså en masse mennesker der har fået kræftfremkaldende stoffer rundtomkring på sig

grave lidt mere ned i det konkrete forslag fordi

en sammenhæng mellem den bekendtgørelse som

som sverige og de andre lande har gennemført

vi lægger os op ad det som jo så

godt vil være med til at presse på

fuldstændig enige i intentionerne

tænke sig om

med en eu regulering på området er sådan rimelig fremskredet

jeg stadig væk mene at vi er nødt til at overveje grundigt om vi skal tage den her store konfrontation nu for jeg forstod at der bliver en konfrontation i

det er jo ikke det at man ikke kan blive forerunner og ligesom tage den der konflikt og det er også muligt at vi kommer til at gøre det men indtil videre

men at vi i hvert fald lige skal afvente

sagt er vi også villige til at se på forskellige muligheder

alle omstændigheder har dansk folkepartis ordfører jo ret men vi ved jo altså også at det mildest talt ikke bliver bedre hvis der bliver blandet kræftfremkaldende stoffer

som kan skade arveanlæggene

to tusind og femten tal havde sekshundredetusind med tatoveringer

formentlig en del flere nu og hvoraf en relativt stor del der kan være uenighed om det præcise tal har problemer

og fjorten en regulering som man

en række eu lande senest i sverige i

besked om ja det blev ikke afgjort at vi ikke måtte for eu sagen var jo ikke afgjort endnu men man fik et vink med en vognstang om at det måtte man ikke

forslaget tilbage så skal

nogle år og som den radikale ordfører så rigtigt sagde

har været positive over for intentionen

tak til dem som som ligesom har villet gå et skridt videre end at være positive over for intentionen

bliver fremstillet som lidt latterligt for eksempel af liberal alliance at vi genfremsætter det her forslag

lige minde om at det ikke kom til afstemning sidste gang hvorfor kom det ikke til afstemning fordi ministeren midt under afstemningen måtte komme herop på talerstolen og sige

det ikke til afstemning

til afstemning hvordan kan vi så gøre det andet end

det skulle vi have sagt til ministeren

at ministeren måske har givet folketinget forkerte oplysninger vi kræver afstemningen her og nu skal der nu gøres

vores velvilje over for ministeren det synes jeg ikke er fair udgangspunktet var at der var

og at vi var respektfulde over for det rod der var i ministeriet eller hvor det nu var og accepterede at den afstemning vi havde krav på ikke kom så kommer den så nu

set ikke at vi skal have utak for eller gøres grin med for

og det er jo

den forbindelse ikke ligefrem givet præcise oplysninger til folketinget

folketinget var gået på ferie altså i den sidste folketingssamling fik vi så resultatet af den undersøgelse hvad viste den undersøgelse så jo med ministerens ord

og kommissionen havde ikke gjort indsigelser mod den ved en fejl

om de forskellige landes lovgivninger og om lande har lov til at indføre beskyttelse af deres egne borgere er noget afhængigt af fejl

skal sverige have nogle fordele som vi ikke

der er seks andre lande altså de store lande i eu der har de fordele fordi de har indført det her

reach forordningen men hvorfor skal sverige have lov til det efter hvis vi ikke må

hvis man altså turde udfordre eu

om hvordan man får lavet ændringer inden for eu

måde at få lavet ændringer i eu på at sidde og vente indtil

sidste fodslæbende eu land har accepteret at der skal ske en ændring eller er måden at få lavet ændringer på nogle gange at gå foran og sige nu

med kommissionen kan i forestille jer billedet

danmark for eu domstolen og vil

lad os lige tænke os om tror nogen at det vil ske måske vil det ske men så kan vi få en god diskussion om eu men højst sandsynligt vil det ikke ske det vil tværtimod være med til at skubbe på den proces

så det her handler altså også om hvordan man forholder sig til eu politik og der må jeg

rose den radikale ordfører og sige

folketinget fordi hun indser

imod noget som er fuldstændig åbenlyst rigtigt nemlig at vi alle har en forpligtelse til at beskytte vores borgere maksimalt mod kræftfremkaldende stoffer og det der er værre

som viser sig at stride imod eu retten uden at kommissionen gør indsigelse

men så med hensyn til til proceduren altså om vi skal ændre

ting i eu ved at vi med åbne øjne kaster os ud i brud på eu

nu at hvis vi vedtager det her vil det være i strid

vi bør gå men det som herre søren søndergaard taler for er jo i virkeligheden som jeg hører det at langt flere beslutninger i

vente på at det sidste fodslæbende land er med er det korrekt

det her ikke skulle kunne samle et flertal og så siger herre jan e jørgensen

undskyld hvem afgør det jeg kan huske at da vi havde diskussionen om var det bisfenol a var der også et flertal i folketinget som lavede noget som nogle sagde ville være imod eu retten

politik om noget er imod eu retten afgøres

jeg er sikker på at hvis der er tilstrækkelig mange lande der siger at det her

mulighed for at fordi det vil være

jo alle fordelene ved en harmonisering

man får løftet standarden op til andet niveau og så skal danmark så lige gå en lillebitte smule længere

at lande ikke får fordelene af det indre marked vores opfattelse

at der kommer mere skred i tingene og vi kan jo konstatere at her

hvoraf tre af dem er blandt europas største lande så